december to tusind og sytten meddelt at han nedlægger sit hverv som medlem af folketinget per ellevte december

arge godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den ellevte december to tusind og sytten hvor høgni hoydal nedlagde sit mandat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

der er ved at blive stemt om lovforslagets endelige vedtagelse

er alle sikre

nu er afstemningen i hvert fald slut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

situation at vi har rigtig rigtig meget god tid her inden jul med masser af timer i salen hvor vi kan diskutere politik og tak for det jeg vil sige at vi havde et problem for et års tid siden hvad angår den her kronesmileyordning i arbejdstilsynet en ordning som gjorde at vi troede at vi havde udpeget eliten i dansk arbejdsmiljø nemlig cirka fire tusind virksomheder som havde certificering og som fik kronesmileyen uret tikker ikke herovre formand ved ikke hvordan

de fire tusind virksomheder har

i gennemsnit bedre arbejdsmiljø

ministeren siger at jeg skal lade være med at sige at de har ringere

er sandsynligvis ringere fordi vi har

om at arbejdstilsynet skulle køre forbi

det opdagede vi jo i aalborg med den store skandale

vindmøllefabrikken og glasfiberfabrikken hvor der var kæmpe problemer og mange arbejdsskader egentlig burde vi jo så skrotte kronesmileyordningen da den giver illusioner

kunnet blive enige om til gengæld har ministeren sammen med et flertal sminket på ordningen sådan at den får

men vi fortsætter med en ordning der ikke løser problemet

gammel arbejdsmiljøaktivist men også som professionel arbejdende med arbejdsmiljø igennem mere end fem og tyve år synes at det her arbejde er et enormt dårligt arbejde vi har skrevet

i vores bemærkninger til forslaget at der findes forbedringer i forslaget men vi bevarer vi bevarer illusionen så kan jeg så sige til ministeren vores princip er at hvis der er forværring i det

leder vi med lys og lygte og hvis der er forbedringer selv den mindste forbedring stemmer vi for derfor stemmer vi for det her forslag men vi gør det ikke gerne og vi gør det i erkendelse af at vi ikke har løst det problem som vi mødte sidste år så hvis nogen tror at nu har de været med til at løse problemet så tror

og jeg regner med at vi kan få lavet en mulighed for

den her ordning fordi certificeringsystemet og

hvor vi har en stor risiko grunden til at vi endelig sagde okay til det er at fem hundrede af de her virksomheder er blevet udtaget til et særligt tilsyn af arbejdstilsynet altså fem hundrede ud af de fire tusind egentlig skulle de alle sammen kigges grundigt efter for det

og så må vi se hvad de fem hundrede rapporter giver af viden og så må vi til den tid se om vi kan tage lidt hårdere fat i ministeren

flytte ham nok i den her sammenhæng men vi stemmer for de små forbedringer der er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

fra hver af grupperne kan udtale sig for eller imod en afbrydelse er der nogen der ønsker at udtale sig

at sagens behandling standses og at forslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling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

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

det er vedtaget

er der nogen der ønsker at udtale sig

da det ikke tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til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

forbrugerstyrelsen skal vurdere begrundelser for at bidragssatsen hæves kun yderligere kapitalkrav eller tab på udlån skal betragtes som særlige grunde for en forhøjelse af bidragssatser

at tilsynsmyndighederne skal kontrollere hvorvidt omfanget af bidragssatsen står mål med det ekstra kapitalbehov endelig foreslås det at den uafhængige tilsynsmyndighed skal tilse at bidragssatsen sættes ned igen når kapitalbehovet er opfyldt det er min vurdering at forslaget i praksis vil fungere som et prisloft over realkreditinstitutternes bidragssatser jeg er og det kommer næppe som en overraskelse principielt modstander af en prisregulering

at forslaget kan begrænse konkurrencen på realkreditmarkedet da institutterne kan vælge at kompensere for et de facto loft over bidragssatserne ved for eksempel at øge gebyrerne på oprettelse og indfrielse af lån det vil hæmme mobiliteten på markedet for realkreditlån da det bliver dyrere at skifte institut disse tanker er afspejlet i den politiske aftale om

mobilitet på realkreditmarkedet der blev indgået i januar i år vi aftalte at lægge begrænsninger på hvad institutter må opkræve i forbindelse med indfrielse af lån i varslingsperioden ved annoncerede stigninger af bidragssatserne modsat forslaget vi behandler i dag bidrager den politiske aftale derfor til at fremme mobiliteten ved at reducere skifteomkostningerne øget mobilitet er med til at sikre at bidragssatserne ikke stiger unødigt også af hensyn til den finansielle stabilitet af låntagernes renter er det uhensigtsmæssigt at lægge begrænsninger på institutternes muligheder for at justere den løbende indtjening

vægt på og investorernes tillid til realkreditinstitutterne og deres obligationsudstedelser er størst når institutterne kan

efter markedsforholdene i en situation med for eksempel pludseligt stigende tabsniveauer hvor institutterne

for hurtigt at øge indtægterne er det uhensigtsmæssigt at der i markedet kan være tvivl

usikkerhed om muligheden for at justere indtjeningen giver et mindre sikkert realkreditsystem og lavere investortillid lavere investortillid kan give højere rente for boligejerne begrænsning af mulighederne for at justere bidragssatser vil derfor efter min vurdering samlet set ikke være i låntagernes interesse

bemærke at konkurrencerådets formand professor christian schultz ved en høring om konkurrencen på realkreditmarkedet i erhvervs vækst og eksportudvalget den seksogtyvende september har givet udtryk for at det er en dårlig idé at indføre myndighedskontrol med realkredittens priser

enig med ham i jeg mener at vi har gjort meget for at øge

og mobiliteten på realkreditmarkedet

godt nævne nogle eksempler vi har gjort det billigere at indfri realkreditlån når der varsles bidragsstigninger vi har sikret at det kan få økonomiske konsekvenser for institutterne

begrunder deres bidragsstigninger vi har gjort det muligt at flytte realkreditlån selv om långivningens lånegrænse er overskredet så låntager ikke stavnsbindes til et bestemt kreditinstitut

at skabe et endnu mere konkurrencepræget marked for realkreditlån regeringen kan på den baggrund ikke støtte forslaget

ved jo at ministeren når det kommer til skat har været meget optaget af at holde boligejernes udgifter i ro fordi det er vigtigt for en familie at vide at man kan sidde i det hus man nu engang har sat sig i det er vi i enhedslisten ganske enige i problemet er bare at det kan den her familie ikke være sikker på med den eksplosion vi har set

nu forkaster ministeren konkret det her forslag

været en rapport fra konkurrencerådet i efteråret og vi har haft vismændene som har været ude med et forslag der på sin vis minder lidt om enhedslisten alternativet og sfs nemlig at man lagde

loft over alle andre gebyrer end bidragssatsen så man i det mindste fik

konkurrenceparameter som var gennemsigtigt

hvordan regeringen stiller sig til de andre forslag

vi vil gennemføre vi er i forligskredsen enige om at gennemføre de fleste af dem vi ser inden for rammerne af eu reguleringen

transparens og jo mere vi kan sikre

forbrugerne det vil sige kunderne i det her tilfælde jo mere skal vi gøre det

nemmere kan få lån men også at at der er prisforskelle for der er jo reelt prisforskelle i dag derfor kan jeg kun opfordre til at man som familie når man skal igennem så stor en beslutning som det er at tage et boliglån eller skifte boliglån ser på

af kroner på bankbogen alligevel kan realisere drømmen om eget hus fra politisk hold er det vigtigt at vi løbende holder øje med om realkreditsystemet er velfungerende

tusind og seksten så vi jo hvordan en række realkreditinstitutter varslede markante stigninger i bidragssatserne på realkreditlån det affødte en særdeles velkommen debat om hvordan institutter og banker skal agere hvis låntageren pludselig skal betale mere for sit lån siden hen har først et ekspertudvalg set på mulighederne for at styrke gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet ekspertudvalget kom med en række fornuftige anbefalinger til nødvendige justeringer af reglerne og dem har vi lavet et politisk forlig om

det er endnu for tidligt at vurdere effekten af den nye lovgivning

jeg forventer at den vil bidrage til mere gennemsigtighed

og flere låntagere der skifter fordi det

siden hen har konkurrencestyrelsen også lavet en

erhvervsordførere og dem ser vi på i den finansielle forligskreds med henblik på at gøre lovgivningen endnu bedre for fremtidige så vel som nuværende boligejere det her beslutningsforslag vi behandler i dag har som overordnet formål at holde prisen på boliglån nede kan man sige

det lyder jo umiddelbart rigtig rigtig sympatisk men forslaget bevæger sig ind på det vi allerede har indgået forlig om med regeringen radikale venstre dansk folkeparti og socialistisk folkeparti og som alternativet siden hen også har tilsluttet sig det vi allerede har lavet lovgivning om er at banker og realkreditinstitutter over for låntageren skal redegøre langt mere konkret og gennemskueligt for eventuelle prisstigninger på bidragssatser rentetillæg og gebyrer institutternes varsling af ændringer i bidrag rentetillæg og gebyrer skal begrundes

forhold der har udløst stigningen herudover

skal institutterne og bankerne forklare de væsentligste forhold der har haft betydning for ændringens omfang samt den skønnede forholdsmæssige andel disse udgør af den samlede stigning prisstigninger i bidrag og rentetillæg må kun gennemføres hvis de er fyldestgørende begrundet finanstilsynet står

hvis de varslede bidragsstigninger og øvrige prisstigninger ikke er varslet ifølge reglerne herfor

træde i kraft vi har med andre ord allerede vedtaget lovgivning som skal løse problemet med voldsomme prisstigninger

på nuværende tidspunkt er belæg for at gå videre med nye tiltag på dette delområde af boligfinansieringen

et senere tidspunkt mener at der er behov for at tage nye initiativer

vi konstruktivt gå til de partier i den finansielle forligskreds som vi hidtil har indgået

ikke støtte beslutningsforslaget afsluttende vil jeg dog lige sige at vi selvfølgelig

der vil vi selvfølgelig opfordre regeringen til og støtte regeringen i fortsat at kæmpe for lavere krav til de danske realkreditinstitutter fordi vores særegne danske realkreditmodel jo ikke har så mange tab at det kan betyde så voldsomme polstringskrav som det er foreslået indtil videre i basel iv

det er vores klare forventning at realkreditinstitutterne vil have mulighed for at sænke bidragssatser og rentetillæg når de har bygget tilstrækkelig kapital og reserver op i forhold til de vedtagne og forventede

for at holde priserne nede den danske realkreditsektor er ud af den samme tradition det var kundeejede selskaber som havde til formål at sikre låntagerne de billigst mulige lån og der var ikke nogen der skulle tjene penge på det

det her parasitære led over kan man sige

stammer fra dengang hvor vi havde det system

boligejerne som økonomisk malkekvæg fordi de selv ejede realkreditinstitutterne det gør de ikke længere og vi ser

af kroner der bliver taget lige op af lommerne

mig at høre rent principielt fra socialdemokraternes ordfører bør

når nu ejerskabsformerne fuldstændig er ændret i sektoren også fuldstændig ændre den måde vi regulerer området

tidsanalyse af hvad de samlede udgifter for danske boliglåntagere har været

stadig væk har verdens billigeste

strukturelle ændringer omkring slutningen af nitten firserne på det her område hvor noget med ejerskabsformerne er blevet ændret det skete under schlüter

lavet en tilpasning af lovgivningen der gør at

i forhold til boligejernes udgifter

det vi konkret har gjort i den finansielle forligskreds

en ny regulering der skal sikre at man skal begrunde det hvis der skal ske stigninger i bidragssatser og hvis den begrundelse

som jeg håber kommer til at virke rigtig rigtig godt skulle det vise sig at den ikke virker efter hensigten

op med ministeren og den øvrige finansielle forligskreds sådan kan se på hvordan vi skal gøre det for at sikre at boligejerne

er stadig væk super super billigt og der er rigtig rigtig mange danskere har stor stor gavn af det system vi har

tilbage til tiden før nitten ni og firs hvor den her lovgivningsændring kom så

den lovgivning vi har vedtaget er jeg ret sikker på nok skal bidrage til at bidragssatserne bliver holdt på et mere fornuftigt niveau

institutterne forklare sig rigtig rigtig godt hvis

at sige at vi ikke skal sikre at der sidder boligejere derude

har et fastforrentet lån så ikke kan forudse hvordan det er deres lån skal blive er er ordføreren ikke enig i at at den oprindelige model

ni og firs gjorde at at vi sikrede at forhold til hele realkreditinstituttet

er andre inde over som som

gør at boligejerne ikke nødvendigvis kan forudse hvordan deres bidragssatser skal være

er ordføreren ikke interesseret i at lægge det her loft sådan at boligejerne altid ved hvad det er de har at gøre med

kræver det også at vi har en fri prisdannelse på markedet

at hvis det er sådan at der er nogle realkreditinstitutter der vil hæve bidragssatserne så skal de forklare hvorfor og hvis de ikke kan forklare sig godt nok

ikke træde i kraft og i de tilfælde

realkreditinstitut så på den måde synes jeg rent faktisk at vi har imødekommet

en stor del af den kritik der har været

år hvor vi vil fortsætte med at arbejde konstruktivt med de anbefalinger

erhvervsordførere og andre har fået rigtig mange

hvor vi har oplevet at der sådan løbende kontinuerligt igennem de senere år er kommet

så er der også samtidig sket et brud i forhold til den gældende kursskæring

man har taget fra kreditinstitutterne i forbindelse med

som jeg synes indeholder mange af de delelementer som også

den diskussion der har været omkring

synes jeg godt jeg vil starte med det er jo blandt andet at forslagsstillerne også siger at

føre tilsyn med at bidragssatserne bliver sat ned igen og det betyder

vi skal kunne pålægge

om der skal være minimums og maksimumssatser

obligationer det mener vi

at gå for vidt det vi har efterlyst og som vi fortsat

fortalere for er jo at

kunderne i realkreditinstitutterne

skal stige og at deres kursskæring skal stige

detektortest hos finanstilsynet jeg ved godt at forslagsstillerne

det helt rigtige sted at placere en sådan tilsynsmyndighed

som er indgået imellem en række af folketingets partier tidligere i to tusind og sytten der står dog ikke at man

finanstilsynet lave

er øgede kapitalkrav om det er basel krav om det er gulvkrav

sender pengene tilbage til aktionærerne som ejer

at kunne verificere afklare og så videre i sådan en test det synes vi ville være helt på sin plads hvis man får det

vi kan ikke støtte selve beslutningsforslaget men vi kan støtte at finanstilsynet

bestemmelse som det er i dag det betyder selvfølgelig også at vi ikke vil ændre på at

de også kan falde men det er ikke noget som vi mener man kan lovgive om med minimums og

det vil efter vores opfattelse betyde

være en mindre investortillid til

vil de få en højere rente på deres lån når de

at sætte bidragssatserne op med at de skal polstres så er det også naturligt at når den polstring

også nedsættes igen det følger simpelt hen af det ellers må de begrunde det anderledes så synes

i forhold til når bidragssatser stiger

vil vi meget gerne være med til at kigge videre på eventuelt i en fælles

beretning i udvalget så det håber jeg

der i den skriftlige fremsættelse af beslutningsforslaget som herre pelle dragsted selv er medforslagsstiller på står sluttelig skal tilsynet også tilse at bidragssatsen sættes ned igen når kapitalbehovet er

læser jeg altså som

nogle krav til hvordan det så skulle udmøntes jeg kan

der ikke længere nogen saglig begrundelse for fortsat høje bidragssatser så må den naturlige konsekvens vel også være at bidragssatserne så efterfølgende falder igen

som enhedslisten ønsker i forhold til det her det vi bare vil have er altså at der kommer en situation hvor alle varslinger af bidragssatser

omfattet af en detektortest således at vi kan få sat

det så vil vi gerne kunne sætte bidragssatserne ned igen det synes vi

ingen grund til at bidragssatserne fortsat er forhøjet

kapital som man har lagt ind i realkreditinstituttet fra ejerkredsens side men jeg vil gerne

forslagsstillernes beslutningsforslag

man vil have at tilsynet også skal tilse at bidragssatserne sættes ned igen

som om at det skal være en lov som skal regulere det

ned igen når kapitalbehovet er dækket så vi foreslår ikke maksimums eller minimumsbidragssatser det

den samme danskundervisning jeg læser klart

man vil lovgive om maksimum og minimum på bidragssatser det kan dansk folkeparti ikke

til at indføre et skærpet tilsyn med penge og realkreditinstitutters begrundelser for at hæve bidragssatserne derudover ønsker partierne at etablere en særlig tilsynsmyndighed der fremover skal vurdere sagligheden af begrundelserne for højere bidragssatser i venstre mener vi at

den er afgørende for at mange danskere børnefamilier ældre og unge

at anskaffe sig og købe en bolig for med en lav rente og en

er rigtig mange danskere i stand til at indfri deres boligdrømme og købe en bolig gennem adgang til billige realkreditlån der sikrer en stabil og lang finansiering det er et realkreditsystem som vi skal værne om og beskytte for jeg tror ikke at der er noget land der kan fremvise et belåningssystem som sikrer boligejerne så billig finansiering af deres boligkøb som danmark

at sikre at det fortsat gælder er selvfølgelig at sikre at der er en

gennemsigtighed på markedet det er den allerbedste måde

hvad enten det gælder realkreditlån eller varer man køber alle mulige andre steder er det konkurrencen der sikrer den skarpeste pris til gavn for forbrugerne og den dygtigste leverandør der dermed kan vinde forbrugernes gunst

det er sådan set også det der har været baggrunden for at vi allerede

fra venstres side sammen øvrige regeringspartier og dansk folkeparti det radikale venstre og sf aftalen om øget gennemsigtighed og mobilitet

den sikrer grundlæggende at vi styrker konkurrencen og gennemsigtigheden så forbrugerne får et bedre valg den sikrer at

altså stillet større krav til begrundelserne over for kunderne når der sker stigninger i bidrag rentetillæg eller gebyrer på på lånene det er med til at styrke gennemsigtigheden og dermed også styrke konkurrencen på markedet aftalen sikrer

der skal overholdes af realkreditinstitutterne i forbindelse med varsling om stigende bidragssatser øges til

mulighed for at de kan sanktioneres økonomisk det giver gode incitamenter til at overholde reglerne

vi har lavet en ganske fornuftig

ligger konkurrencerådets rapport og seksten anbefalinger fra august måned på bordet vi har haft den første drøftelse i den finansielle forligskreds

andre undersøges nærmere hvordan de kan føres ud i livet

alt sammen med det formål at styrke konkurrencen for det er den bedste vej for at sikre lave priser

det er ikke fair at man kan tjene penge på at udbyde realkreditlån og det er ikke fair hvis et selskab ønsker

forhøje priserne med henblik på at tjene flere penge det står eksplicit

det er fair nok at have den tilgang at man ikke må tjene penge det synes jeg bare er en og det afspejler debatten jo også stærkt problematisk tilgang

er rigtigt i forhold til priserne hvor meget må de hæves hvad må de ikke hæves hvad skal der ske når en given forudsætning er indtruffet der er det meget meget stærkere at give det svar til forbrugerne vi sørger for at der er en effektiv

at der er en

der er rigtig rigtig mange der nyder stor gavn af hver dag når

ideen om at man sådan set kunne frigøre sig fra nogle fordyrende

lag ved selv at eje ting i fællesskab netop fordi der så ikke var nogen udefra kommende der skulle tjene penge på det og man dermed kunne holde priserne nede for almindelige mennesker i venstres tilfælde primært landbefolkningen sådan virkede det danske realkreditsystem

indtil for ganske få år siden og det virker til dels stadig sådan fordi vi stadig væk har et enkelt institut nemlig nykredit som har den ejerstruktur men det er på vej væk derfor undrer det mig lidt at man er så nonchalant fra venstres side når man nu snakker om værdier man hylder er andelstanken ideen om fælleseje for almindelige danskere menigmand

risikerer at skabe en usikkerhed i forhold til den stabilitet og den tillid der er til realkreditmarkedet og så er der altså det virkelige forhold at det kan risikere at sætte sig i priserne på obligationer og dermed en stigende rente til ugunst for boligejerne og det er vel egentlig det der er det centrale her hvordan sikrer vi en regulering af vores realkreditmarked således at boligejerne står i den bedst mulige situation og vores svar er at vi styrker konkurrencen og det er jeg rigtig glad for at et meget bredt flertal i folketinget har indgået en aftale om

et fastforrentet lån det er det der skaber usikkerhed for boligejerne og det set den usikkerhed vi prøver

hvad mener ordføreren når vismændene som jo er sat til at rådgive

er meget muligt at der kan være brug for at gribe ind i prisdannelsen

at sætte et loft over en række af de gebyrer som

det bedste værn mod at noget bliver for dyrt for hvis konkurrencen er stærk

nogen virksomheder der kan tjene for meget så vil man blive udfordret og konkurrenterne vil

har været hele grundtanken bag den aftale vi har lavet det er også derfor at vi i den finansielle forligskreds sidder med de anbefalinger som konkurrencerådet er kommet med

har det formål og det synes jeg sådan set er

tillid til realkreditten men jeg synes at

særlig god konkurrence og man ser bidragssatserne stige uden grund og de kan ikke se hvad grunden er for det

hoveddelen af det ryger jo videre til

der kom de varslede bidragsstigninger man fik ikke en ordentlig forklaring men det har vi lavet regler om så man får en bedre forklaring end man gjorde tidligere vi har taget initiativer til at styre konkurrencen for folk følte ikke de havde en reel mulighed for at flytte deres realkreditlån hvis deres eget institut hævede priserne det har vi jo taget til os og derfor har vi handlet på baggrund af

og det må jo trods alt også være en aftale som sf mener har en effekt

sf vel ikke været en del af den og den har jo det klare formål

styrke konkurrencen og dermed være med til at presse priserne

den måde vi sikrer boligejerne bedst på

setup omkring vores realkredit som også betyder at dem der skal købe realkreditobligationerne investorerne har tillid til at det er en sikker investering og dermed at renten bliver så lav som mulig til gavn

det er så svært at komme ind som ny på markedet og når markedet er domineret af fire store

nu har vi det fulde overblik over konsekvensen af de ændringer

som jeg sagde sagde er der jo også et arbejde i gang hvor også sf sidder med i den finansielle forligskreds hvor vi

realkreditinstitutterne som har ændret sig fra at være fuldstændig andelsbaserede

realkreditinstitutter i virkeligheden bare var en mellemmand mellem udlåner og låner og dermed

nu sidder der nogle aktionærer som skal have overskuddet

vil egentlig gerne spørge ind til om venstres ordfører slet ikke bifalder andelstankegangen

det tror jeg helt seriøst ikke engang alternativet forestiller

jeg er stor tilhænger af andelstankegangen og når

truffet den rette beslutning om men

står i beslutningsforslaget et ønske om øget indtjening til ejerkredsen er således ikke en saglig begrundelse for at hæve bidragssatserne

der er nogle der mener at de kan hæve priserne på deres produkt for at tjene flere penge

det som markedet kan bære så flytter forbrugerne

og så står man tilbage med høje priser og ingen kunder det er

er en saglig begrundelse for at hæve bidragssatserne

skal man kunne sætte dem ned når den saglige begrundelse ikke eksisterer mere og jeg synes

er interessant at venstre fuldstændig

bare går til aktionærerne og så må boligejerne

i må ikke sætte priserne så meget op

man ønsker at tjene flere penge og der må jeg bare sige at det

hvis det skal være sådan at den frie prisdannelse ikke er til stede det vi skal

for at konkurrencen er skarp for det er med til at sikre

konstatere at vi formentlig har den laveste boligfinansiering i verden i

debatten om bidragssatser

og selv om det er korrekt at bidragssatserne

er realkreditsektoren sammen med den øvrige finansielle sektor i øvrigt blevet mødt med stigende kapitalkrav det vil sige at man skal tiltrække noget kapital og den kapital skal naturligvis forrentes fordi dem der skal skyde kapitalen ind jo har alle mulige

det er rigtig rigtig vigtigt for boligejerne at realkreditinstitutterne kan tiltrække den kapital

med til at sikre troværdighed og stabilitet om realkreditinstitutterne og det er med til at holde renterne nede

realkreditsektoren i danmark

fordi de så ville kunne tjene en hele masse penge i danmark

måske få venstrefløjen til at stoppe op og tænke at

sådan at konkurrencen er sat helt ud af spil

at fastsætte bidragssatserne

tror at mange intuitivt tænker

fra centralt hold kunne fastsætte priserne

anden central tilsynsmyndighed

være nogen omkostninger forbundet med det men det er der naturligvis for det skaber en enorm usikkerhed og fjerner fleksibiliteten fra virksomhederne i forhold til at kunne justere på på deres

indtjeningsmuligheder

sandsynligvis også

form af højere gebyrer andre steder i systemet derfor

om

skrue på gebyrerne og gøre boligejerne endnu mere til økonomisk malkekvæg

hvorfor det når vi ikke ønsker at gøre det samme på mælk fordi der er tale om et særligt område

nærmest umuligt at etablere en rigtig god konkurrence og hvorfor det

nogle år og renten for eksempel i mellemtiden er steget så vil der være

at skifte realkreditinstitut alene af den årsag derfor

vil vi aldrig få en rigtig god konkurrence på det her område og derfor synes vi at det på det her område er fint at der er en større regulering så vil jeg bare sige at liberal alliance jo normalt også er et parti som taler erhvervslivets sag erhvervslivet er nogle af dem der er allerhårdest ramt af det her

en fordobling af erhvervslivets bidragssatser på erhvervslejemål siden to tusind og elleve

også aftalefrihed og de aftaler

et realkreditinstitut er jo frie aftaler nu siger ordføreren at det er

hvis renten skulle stige jamen det er jo en af de store fordele ved det danske realkreditsystem altså der er mange mennesker som i de her år tager nogle meget meget

det har de jo nogle store fordele ved

fire procent

så ikke den forventning der er i markedet men det kan godt ske

bekendt med da da man indgik den og det er til syvende og sidst også til til boligejernes fordel

en fri konkurrence så siger jeg bare det område er der nogle andre omkostninger der kan følge fordi renten for eksempel kan ændre sig det kan have betydning for hvad den samlede udgift er og derfor får

det er anderledes end andre områder og det er derfor vi mener at der er brug for et tilsyn med hvor langt branchen kan gå

at det er de forbrugere som ikke ønsker at skifte lån

eller eller andre højere omkostninger for dem det synes jeg bare ikke er rimeligt

at det er forureneren der betaler jeg synes det er meget rimeligt at når man påfører et institut nogle omkostninger så er det også en selv der betaler og ikke de andre

at når man har stigende bidragssatser er

på grund af baselkrav kapitalkrav de krav som vi som politikere kommer med om polstring men så kan det jo undre at det meste af overskuddet går over til bankerne der er ejere i de fleste tilfælde og

til aktionærerne et eksempel

havde et overskud på tyve milliard kroner tidligere i år halvdelen blev

brugt til udbytte hvis det virkelig handler

det at have noget på kistebunden

det der er sagen det andet spørgsmål er jo at

have noget for sine penge siger ordføreren nu har formanden rejst sig op så det spørgsmål gemmer jeg

i realkreditinstitutterne og den kapital skal selvfølgelig forrentes

det skal den da på vegne af bankens aktionærer men også på vegne af kunderne

i bankerne det giver da helt sig selv de banker havde jo alle mulige alternative investeringsmuligheder

er ikke sikker på at forrentningen som de får fra realkreditinstitutterne er så høj som hvis de havde skudt kapitalen ind andre steder

nogle interesser i at skyde kapital ind i realkreditsektoren det da klart at bankerne

forrentet den kapital på vegne af deres aktionærer og på vegne af deres kunder det er rigtig rigtig godt at bankerne vælger at skyde den kapital ind for alternativet var

der ikke kunne findes kapital nok til at polstre realkreditsektoren og derved

komme med en lavere rating og det vil betyde højere renter til boligejerne i sidste ende så det finder

syntes at realkreditobligationer og det det var

det hænger ikke sammen sådan var

fordi institutterne har brug for at være polstret dem der skyder kapitalen ind i institutterne har jo alle mulige alternative investeringsmuligheder de kunne vælge

kapital i aktier i andre virksomheder hvor de kunne

jeg fornemmer en forholdsvis kraftig modvilje

realkreditsystem er det bedste i

og det har også historisk set været det sikreste sådan har det været

det fortsat er sådan vi synes det er rigtig vigtigt at når man tager et lån

på hvilke vilkår man låner det er vigtigt at man ved hvor meget man skal betale i termin hver måned så man ved hvor stort et rådighedsbeløb man har efter at lån og husleje

det kan man ikke være sikker på i dag selv kunder med fastforrentede lån hvor man umiddelbart skulle tro at betalingerne ligger fast kan risikere at deres bidragssatser stiger som reglerne er i dag er der ikke noget loft for hvor meget realkreditinstitutterne kan hæve bidragssatserne og det er jo derfor vi fremsætter det her beslutningsforslag de danske andelskasser kom ud af noget af det vi

danmark nemlig at samarbejde gennem andelsbevægelser realkreditten startede i slutningen af sytten hundrede tallet efter den store brand på holmen i københavn i sytten

fem og halvfems hvor ni hundrede huse brændte

og derfor gik man sammen og startede det første realkreditinstitut historisk er realkreditinstitutter altså på mange måder en grundpille i andelsbevægelsen

et realkreditlån består af tre dele renter afdrag og bidrag

at kunden og realkreditinstituttet sammen finder ud af hvilket lån kunden skal have og hvor lang tid det skal afdrages over så tager realkreditinstituttet lånet til obligationsmarkedet hvor det bliver solgt til den som er villig til at give de laveste renter realkreditinstitutterne

skal formidle og administrere lånet og det koster selvfølgelig nogle penge og det er det bidragssatserne i princippet skal gå til historisk er

altså bare en slags mellemmand som skal formidle lån mellem låner og udlåner fordi realkreditinstitutterne har været andelsfunderet altså ejet af lånerne så har den eneste interesse for realkreditinstitutterne været at holde bidragssatserne så lave som muligt derfor har det ikke være nødvendigt at lave en lovgivning

i nitten ni og firs lavet en reform og den betød at institutterne ikke længere behøvede at være andelsbaserede nu kunne banker og eksterne investorer også oprette realkreditinstitutter og det har betydet at vi de sidste fem og tyve år har set en udvikling mod flere og flere kommercielle realkreditinstitutter

det andelsbaserede realkreditinstitut er altså ved at forsvinde og det er bare synd for den demokratiske andelsbevægelse hvor man tæller efter hoveder og ikke efter høveder men det er også et problem for låntagerne det betyder nemlig at institutterne

til nu også at skulle varetage de eksterne aktionærers interesser og da institutterne kun formidler lån er det eneste sted hvor de kan tjene penge til deres aktionærer

det siger sig selv at aktionærerne altså er interesseret i så høje bidragssatser som muligt mens låntagerne er interesseret i så lave bidragssatser som muligt dermed er der en interessekonflikt og det er i virkeligheden derfor vi foreslår at lave loven om nogle gange kan det være nødvendigt for instituttet at sætte bidragssatserne op sådan har det altid været men i øjeblikket står institutterne over for nogle ekstra udfordringer fordi de også er blevet pålagt flere kapitalkrav derfor er det på sin plads at de har mulighed for at sætte bidragssatserne op men det er så her vi også foreslår der skal være uafhængigt tilsyn finanstilsynet eller konkurrencestyrelsen der påser at det er det rigtige at gøre og at der er et reelt behov for det

vi har som sagt verdens bedste realkreditsystem og det skal det blive ved med at være det er det sted i verden hvor man kan få de billigste lån det er et af de sikreste systemer i verden

store dele af det stadig væk demokratisk det synes vi skal holde fast i og fremtidssikre og derfor håber vi fortsat at vi kan få opbakning til vores

sig tilbage til før nitten ni og firs

have en mere andelsbaseret realkreditfinansiering

køreplan for hvordan søren vi skal have den nuværende sektor skruet tilbage til tiden før nitten

synes at den tankegang at det i virkeligheden er udbyder af lånet og låntager der skal lave den her aftale med realkreditinstituttet

bidragssatserne er blevet sat voldsomt i vejret og der har været reelle begrundelser

sætte bidragssatserne i vejret nemlig på grund af øget kapitalkrav det er fair nok men så

bør den gå tilbage til låntageren om om ordføreren vil efter at polstringen har fundet sted

vi har ikke en plan om at gå tilbage til

synes kunne være rigtig interessant men vi har en plan om at vi fortsat skal have in mente hvordan det var før i tiden og dermed sætte grænser for hvor højt bidragene kan

spørgsmål er derfor synes ordføreren ikke

skal man redegøre for for hvad det det skyldes

kan finanstilsynet gå ind og sige at

har vi ikke allerede løst det problem

måske også med en smule misundelse har kunnet se på hvor billigt det har været for almindelige mennesker

små virksomhedsejere at kunne låne til at udvide deres forretning som fru josephine fock var inde på

paradigmeskifte men også grundlæggende om i lovgivningen fordi der nu skulle dereguleres og der skulle komme andre spillere

markedet det vi har

i hvert fald de sidste par år hvor økonomien har taget fart igen er at der har været kolossale overskud i bankerne der har været store overskud i realkreditinstitutterne og fordi der i de fleste tilfælde nu er en direkte åreladning fra realkredit til bankerne

så bliver det altså en del af overskuddet fra realkreditten der bliver udbetalt til

til hvilket afkast man skal forvente og det smitter altså af på det her område

man har nogle forventninger til at at man som aktionær skal belønnes

det her handler om at det er nogle forventninger som aktionærerne har til afkast

og køre det ind i den fælles kasse hvorfra man udbetaler overskud

forbrugerrådet tænk har undersøgt hvor meget bidragssatserne er steget

fra titusind kroner til næsten tredivetusind kroner

vi har

hvorfor det må være sådan bankerne skal polstre sig realkreditten skal polstre sig men vi kan jo se at

der bliver brugt rekordmange penge på tilbagekøb af egne aktier for at booste værdien der bliver indtjent rekordstore summer

må man håndtere på alle mulige andre områder uden for realkreditinstitutterne men jeg synes at når vi alle sammen har den her fælles fortælling om at realkreditten er så særlig dansk og

hen nødt til at sige at det ikke er i orden

rigtige retning

to procent af kunderne der gjorde det

den gjorde det omkring femten procent billigere

for lidt til at sikre ordentlig konkurrence

der vi selv har indført det er rigtig rigtig svært at komme ind der er faktisk nogle der gerne vil ind på

om der var andre spillere der kunne komme ind på markedet og der er nogle der har talt imod at det skulle være

som har en vis myndighed til at sige

tale om monopoler og når der er tale om fusioner

så mange områder hvor vi har regler

står i vores beslutningsforslag så kan der legitime grunde til at man må hæve bidragssatserne

der var rigtig mange tab på udlån for mange mennesker havde sat sig for hårdt og der var store

men hvad ser vi i dag vi ser afskrivninger der nærmer sig nul

ikke et problem på det område

være nogle andre ting det kunne være kapitalkrav og så videre

nogle der med en vis armslængde det er

her er det faktisk legitimt at lade det stige med ti

til stede jeg synes det er underligt at vi ikke kan blive enige om det på et område hvor

det og de rapporter der er udgivet siger at der er en ordentlig konkurrence

sikre konkurrence for erhvervslivet og for boligejerne det er derfor vi har

jeg kan sådan set godt forstå den motivation der ligger bag forslaget

med realkreditlån bliver præsenteret for stigninger i bidragssatsen

man føler sig måske lidt magtesløs

selv om et forbud mod at hæve bidragssatserne umiddelbart kan virke som et fristende håndtag at skrue på så mener vi fra det konservative folkepartis side ikke at det er den rigtige vej at gå vi tror på at øget konkurrence og bedre gennemsigtighed for forbrugeren og mobilitet

vi også rigtig godt tilfredse med den aftale som vi indgik meget bredt i folketinget her i januar i år om at øge gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet i den aftale skruede vi på forskellige parametre som gør det lettere

med det formål at sikre bedre mobilitet

vil konkurrencesituationen automatisk blive skærpet og forhindre overnormal profit på realkreditkundernes bekostning modsat hvis vi sætter et loft over hvor meget realkreditinstitutterne må tjene

det alt andet lige betyde at der bliver skabt usikkerhed på realkreditmarkedet hvor aktørernes afkast ikke vil stå mål med afkastkravet i markedet det vil alt andet lige skabe en mindre effektiv

ringere konkurrence til følge hos det konservative folkeparti tror vi på at markedet kan og vil regulere profitten til realkreditinstitutterne over tid når blot vi sikrer at der er

lægger vi vores fokus der det var formålet med den aftale som vi indgik i januar i år og jeg har faktisk også en forventning om at det kommer til at virke allerede nu kan vi se at der er flere realkreditinstitutter som tilbyder at betale omkostningerne for deres kunder hvis de ønsker at skifte institut det gør man fordi man ønsker at kapre kunder fra hinanden fordi man er i konkurrence med hinanden det er et sundhedstegn

også et tegn på at en overnormal profit ikke er mulig i det danske realkreditmarkedet fordi der netop er konkurrence om kunderne

var at såfremt man havde en belåning som

så var der stadig mulighed for at skifte institut så man med andre ord ikke var stavnsbundet men stadig væk i den situation kunne vælge mellem flere institutter hvis man følte sig dårligt behandlet eller fik et tilbud fra et andet institut med bedre vilkår

yderligere skridt for at styrke gennemsigtighed og øge konkurrencen på realkreditmarkedet såfremt at det vi allerede har gjort viser sig ikke at være nok men først og fremmest

inden vi overvejer nye skridt så på den baggrund

er enige om at konkurrencen ikke fungerer

så det synes jeg altså vi bliver nødt til at erkende

meget optaget af både almindelige boligejeres økonomi og

at for mange små erhvervsdrivende har de stigende udgifter til bidragssatser langt oversteget hvad ordførerens parti har sikret

begynder at fastsætte de her bidragssatser ved lov er at man pludselig skaber en usikkerhed

altså realkreditinstitutternes ejere i at skyde nye penge i selskaberne såfremt der

det er jo den bekymring der skaber en usikkerhed i forhold til rentefastsættelsen af realkreditobligationerne så kan man godt have en fast bidragssats men hvis renten

mærkeligt for vi har haft et realkreditsystem i to hundrede år hvor der ikke har været brug for en

til tolv procent af kapitalen hvorfor skulle det være sådan

jeg synes det er en overdreven hvad hedder det

bekymring som man giver udtryk for her det

flytter pengene jo bare et andet sted hen

naivt at tro at vi bare her i danmark kan fastsætte et loft over hvor meget man har lyst til at betale i rente eller i bidragssats eller hvor meget man man nu mener man skal stille i sikkerhed fordi

jeg tror på at markedet såfremt vi sikrer den her

og afkast vil følges ad det er helt naturligt og det er

man sige den samme intention mange af os havde der også førte til at der blev lavet en pakke

synes det var nogle gode skridt i den rigtige retning

den altovervejende grund til at der ikke er god nok konkurrence

det er blevet femten procent billigere i snit

den fordel man kan have ved at skifte

risiko for at netop gebyrerne for at flytte

er de nødt til at finde andre steder at tjene deres penge

at der er fri mobilitet for det

det der sikrer at man også kan konkurrere med hinanden som institutter

tre hundrede pcts stigning på fem år det tror jeg også ordføreren er enig i er rigtig rigtig meget og det er nogle der skal gå ind og vurdere

det er rimeligt eller ej fordi det ikke er et marked hvor der er god konkurrence

hvor meget det skal koste at skifte realkredit har vi jo heldigvis

hvis der er en god mobilitet og en god konkurrence bliver der

alt andet lige finde et markedsniveau og et markedsafkast for institutterne og dermed

skal der være en god grund til det enten i form af kapitalkrav øgede omkostninger eller hvad det nu kan være og en øget sikkerhed for at det er tilfældet

som flere ordførere allerede har været inde på

vi jo optaget af at finanstilsynet har fået en stærkere rolle i forhold til

sikre at hvis bidragssatserne bliver sat op ja så er der rent faktisk en god grund til det og vi er ikke helt overbeviste om at det giver mening sådan at etablere en

har meget stor agtpågivenhed over for i radikale venstre

sag vi vil forfølge i forligskredsen

råderet over sine obligationer

og lettere kan flytte fra den ene realkreditinstitution til den anden hvis bidragssatserne bliver sat op det er et af de konkrete områder som vi har bedt

potentiale i der er noget teknik i det men det kunne være en vej at

det som vi jo alle sammen er enige om er vejen frem her er at øge konkurrencen og sikre at vi rent faktisk gør det lettere for almindelige låntagere

kunne flytte hvis de føler sig urimeligt behandlet uden at det koster en bondegård men som udgangspunkt vil vi nok hellere forfølge det i forligskredsen end at gå uden om

i det sidste årti er en markant stigning i det der hedder bidragssatserne

og det har jo reelt

haft en meget voldsom påvirkning af mange familiers økonomi

herinde i folketinget også med god grund synes jeg for det er et problem hvis boligskatten stiger hurtigere end folks indkomster så de kan blive sat ud af deres hus er bare sjovt at der ikke har været den samme optagethed af at de samme boligejere

risikerer ikke at kunne betale deres boligudgifter på grund af stigende bidragssatser

ikke mindst små erhvervsdrivende for de er også ramt af de her stigende bidragssatser der

en erhvervs og vækstpakke som skulle have til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder men de omkostninger som små og mellemstore virksomheder har

stigende bidragssatser overskrider langt hvad der ligger af hjælp til selv samme virksomheder i den erhvervspakke derfor undrer det mig at der ikke er en større bekymring ikke mindst fra de partier i folketingssalen som ofte forsøger at fremstille sig selv som de små erhvervsdrivendes venner for det

titusindvis af danskere som er engagerede i det her og som har været med heldigvis til

også medført at der er blevet lavet nogle opstramninger som vi så med aftalen i foråret hvor der blev forsøgt

realkreditselskab problemet er at det er ret åbenlyst og det er de fleste eksperter også enige i også konkurrencerådet og også de økonomiske vismænd at konkurrencen på trods af de ændringer stadig væk ikke er velfungerende så det beslutningsforslag som vi

handler jo grundlæggende om en erkendelse af at lige præcis på realkreditmarkedet bliver det svært at etablere en rigtig god konkurrencesituation

man jo sidder i de her lån i mange år

optaget sit lån på et tidspunkt hvor renten var lav man kan

sat sig i et fastforrentet lån med den forventning at så kunne man sådan set blive boende med sin familie i sin bolig i de tredive år indtil

lånet var afbetalt det man så oplever er at pludselig stiger bidragssatserne i gennemsnit er det fire tusind kroner om året som almindelige danske boligejere har oplevet men

altså nok til at det kan betyde at man ikke længere kan bo i sin bolig

at lave en øget regulering af det her område der kan være gode grunde til at realkreditselskaberne

nye krav til polstring der kan være nogle ting der ændrer sig det kan være der har været nogle tab

bankerne som altså ejer de her realkreditinstitutter

grundlæggende er ændret over de sidste årtier der er blevet snakket om nitten ni og firs og det er rigtigt at loven blev lavet om i nitten ni og firs

bankerne kunne komme ind og drive realkredit hvor det før var foreningsdrevet det vil sige at kunderne

de store realkreditselskaber sådan har

at man selv ejede realkreditinstitutterne og derfor var der heller ikke nogen der havde interesse i at priserne skulle være højere hvorfor skulle man sætte priserne op for sig selv

ni og firs blev der desværre lavet en lov som betød at

andelsbaseret realkredit og at bankerne fik lov til at gå ind og overtage de eksisterende realkreditinstitutter det er så sket siden det sidste realkreditinstitut vi har tilbage der stadig væk er delvis kundeejet er nykredit og det

holde priserne nede det erkender alle eksperter

er som det er nemlig at det er kunder der ejer har været med til at være et bolværk mod de stigende priser desværre er nykredit nu på vej til

invitere private investorer indenfor og det vil føre til en yderligere stigning i bidragssatserne det er der slet ikke nogen tvivl

en godkendelse af det fra tilsynsmyndigheden vi har foreslået den kunne ligge

afgørende er at der kommer en

danske bank skal have et afkast på fjorten procent i stedet for på tolv procent det er ikke sagligt et sagligt argument kunne være at at man for eksempel har fået øgede kapitalkrav det betyder selvfølgelig

at der også ligger i forslaget at hvis det så er man får lov til at øge

selvfølgelig sætte bidragssatserne ned igen for så er der ikke længere noget sagligt grundlag

noteret at der er flere ordførere der har sagt at man løbende vil kigge på det her område det synes

har taget men bare

boligudgifter og at renten er lav ja det er rigtigt men hovedårsagen til at renten er lav er altså en generelt lav rente i hele

vi har ret mange låntagere der sidder

af kortere varighed som som omlægges for eksempel hvert år eller hvert tredje år eller hvert femte år

hvad der sker hvis renten stiger efter den udvikling

er steget er renterne gået nedad så der har været en modsatgående effekt der

vi skal regne med at den dag renterne stiger sætter bankerne pludselig bidragssatserne ned igen

og det er jo ikke godt for vores samfund det er ikke godt for detailhandelen

samfundsøkonomien hvis det bliver tilfældet det synes jeg bare man ser bort fra i nogle

der skal til det ville jo være skønt hvis vi kunne få en rigtig velfungerende konkurrence men jeg savner en erkendelse af at det her område er anderledes

ordfører heroppe der sammenlignede det med mælk og tøj det synes jeg er useriøst vi er på et område hvor det er rigtig rigtig svært at etablere en velfungerende konkurrence på

nogle områder mener jeg at man selv som liberal eller konservativ

for at gå ind og og lave en øget regulering

handler om obligationsejerne

man ikke kan få afsat obligationerne

på den rente som boligejerne betaler bidragssatserne knytter sig til realkreditinstitutterne og de selskaber der ejer dem eller skyder kapital ind i dem så hvorfor det skulle påvirke muligheden for at få afsat sine obligationer at dem der ejer realkreditinstituttet ikke skulle kunne få en stor forrentning på

det er jo interessant med den her detektortest jeg kan forstå på ordføreren af en samtale jeg havde under behandlingen at det altså ikke vil være noget med at man så vil gå ind

begrænse muligheden man vil bare

der ligger nu og vi vil meget gerne være med til at arbejde i udvalget for

det store problem som mange danske boligejere desværre står med i de her år

jeg bare sige at der var en ordfører heroppe der sagde venstrefløjens forslag

er ikke en venstrefløjssag den her sag er en sag der vedrører alle danskere som bor i en ejerbolig eller

et parcelhus det vedrører alle de små erhvervsdrivende

forslag det handler sådan set om

noget helt grundlæggende for økonomien både hos borgerne og hos små selvstændige det er vel

at vi har de økonomiske vismænd som jeg tror de færreste vil beskylde for at være venstreorienterede som i deres seneste rapport

den første er fru christine antorini

ikke tage fejl af at vi er i konkurrence med meget dygtige mennesker over hele verden samtidig skal danske virksomheder producere ydelser og produkter der også er unikke ikke bare her i danmark eller i europa men også

en åben økonomi har så stærk en konkurrenceevne også på viden

tilbage fra globaliseringspuljen i to tusind og seks med brede aftaler om langsigtede investeringer i forskning og uddannelse

har udtrykt forståelse for

og forskningsmiljøer og det ville være rart om ministeren bedre kunne disponere

godt anerkende at ministeren anerkender at

jo ikke ved at vi står i en situation hvor

prioritering fra regeringens side fordi man hellere vil prioritere andre områder

vil den også fortsætte de besparelser der har været på alle videregående uddannelser

ende med at regeringen med sit støtteparti har skåret knap femten milliard kroner og det har faktisk store konsekvenser for kvaliteten i uddannelserne

universiteterne men også i forhold til

forskningsbaserede uddannelser eller uddannelser der er forskningsinspirerede det vil sige at der sker i forskningsmiljøer skal omsættes i praksis

til gavn for både vores velfærdssamfund og de danske virksomheder

også at det bliver sværere at uddanne og rekruttere de dygtige

globale videnskonkurrence som danmark er en del af samtidig har regeringen

en procent af bruttonationalproduktet

minimumsinvestering der var

forlængelse af globaliseringsaftalen det var

nutidsværdi vil betyde en besparelse på to milliard kroner på forskningsbudgettet

inden for områder som har været utrolig vigtige for danmark herunder også de udviklings og demonstrationsprogrammer der har været inden for miljø fødevarer og energi

og det betyder at en procent af bruttonationalproduktet også giver nogle ekstra penge til forskning og det er vi selvfølgelig utrolig glade for socialdemokratiet

at den samlede diskussion

skære til som regeringen gør eller

og som giver en virkelig god samfundsmæssig gevinst og

fra hele det område som man bredt set kalder

et velfærdssamfund hvor vi både har et godt sundhedsvæsen med lige adgang for alle borgere og så har

også en veludviklet industri der i øvrigt samarbejder med sundhedsvæsenet inden for

eksport for milliarder

lykkes helt på samme måde

hele det danske fællesskab i forhold til arbejdspladser og vækst

en eksport inden for grøn energiteknologi som er vokset til at vi

i hele danmark

for fremtidens produktion og teknologier hvor hele klimaområdet er et virkelig godt eksempel på

forskning støtter vi på den bedste måde job i hele

der fremmer en økonomisk social og grøn samfundsudvikling det er for det andet at globaliseringen skal være til gavn for vækst demokrati og velfærd i danmark og

sektor udvikles så den understøtter en sund samfundsøkonomi social mobilitet sammenhængskraft og effektiv tillidsskabende samfundsledelse

forskning inden for samfundsmodeller ledelse og så videre

den forsknings og innovationspolitiske redegørelse

at den langsigtede investering i forskning faktisk har nyttet

klarer sig godt i internationale sammenligninger danmark har et højt antal offentlige videnskabelige publikationer per indbygger og har den højeste forskningsmæssige gennemslagskraft målt i citationer per videnskabelig artikel

en velfungerende offentlig sektor der samarbejder med den private sektor i

innovative virksomheder at de har samarbejdet med universiteter og andre højere læreanstalter

men lavere end lande som for eksempel finland storbritannien og sverige

man kan gøre for at danmark kommer til at klare sig endnu bedre her i samarbejde med de videregående uddannelser

og mellemstore virksomheders innovationssamarbejde med andre virksomheder og vidensinstitutioner og igen her offentligt privat samarbejde igen viser det at den langsigtede investering i forskning batter

men også i det danske samfund og i forhold til de danske

scorer danmark mindre højt på indikatorer som for eksempel andelen af små og mellemstore virksomheder der er innovationsaktive samt adgang til venturekapital den sidste del er ikke

i danmark der mangler medarbejdere med de rette kompetencer det er især inden for it og de tekniske områder at behovet

helt afhængig af at vi også får uddannet flere inden for

det er blandt andet også derfor at socialdemokratiet i

er blevet prioriteret flere midler inden for det tekniske område

der noget vi bør arbejde på sammen sådan at vi bliver i top på dette område

ud over de enkeltsagstemaer

meget let kommer til at fylde i hverdagen det giver også anledning til at reflektere over hvad der er sket det seneste år

det mig anledning til at konstatere at jeg godt kunne have holdt den samme tale som forrige år

og så måske alligevel jeg bilder mig ind at der er håb i sol og stjerne

som jeg har set og da jeg havde læst den og vendte tilbage til ministerens afsluttende ord

i men heldigvis

kommet en meget tykkere og mere indholdsrig uddannelses og forskningspolitisk redegørelse

for ganske nylig fået regeringens mål for

der er et grundlag for at tage dagens debat jeg har i flere år i den her sammenhæng beklaget mig over at der manglede sigte på kvalitet i både uddannelse og forskning jeg har beklaget mig over at der manglede sammenhæng koordineringen og forenkling af vores system af fonde puljer og støttesystemer lige fra udperne

og en lang række andre støtte og hjælpeordninger som alt sammen er baseret på god vilje til at skubbe forskning ud i yderste led i virksomhederne jeg har nævnt det nærmest reflektorisk

forhandlingerne om forskningsreserven år efter år

at regeringen lovede at komme med en plan til næste år og minsandten om det ikke også står i regeringens målsætninger enklere forskningsadministration så der er håb vi har kæmpet en lang og sej kamp om bevillingsreformen på taxameterdelen til de videregående uddannelser der er lige så stille sneget sig en vægtning af kvalitet ind i reformen som efter min mening er endt ganske fornuftigt og som heldigvis har fuld opbakning her i folketinget så tænker jeg

noget så er der faktisk sket noget i det sidste år så er der

man kan naturligvis sige at de fleste elementer kommer fra forskellige aftaler

og det giver en basis som vi kan måle regeringen på næste år så vil jeg nemt kunne stå her og gøre status for om der rent faktisk

være fremragende om vi til næste år havde en god ny model for fordeling af basismidler noget af det første jeg blev mødt med da jeg i to tusind og elleve var blevet ordfører for området var at fordelingen af basismidler ikke passede til dagens virkelighed tilbage i to tusind og elleve

blev jeg mødt med overbærende blikke i ministeriet når jeg sagde at det var vi jo nødt til at gøre noget ved så skulle vi jo tage det fra nogle og der var

en automatik som løste omfordelingen og det skulle nok løse problemet jeg husker at jeg fik en graf

der viste hvor meget der blev omfordelt automatisk over årene og den viste at efter et nærmest uendeligt antal år ville der nok være sket lidt men ikke ret meget det ville ikke løse noget men konklusionen på det har hver gang været at der er historiske grunde til at det er som det

og at det er svært at gøre noget ved nu åbner regeringen i det mindste

ny model og jeg håber at vi i bred enighed vil turde lave den omfordeling af midler som er nødvendig hvis vi virkelig skal mene at det er kvalitet

i højsædet regeringen stiler høj og taler om at skabe en

alle sammen gerne vil have flere nobelpriser til danmark men er det så realistisk ja

der er svagheden ved regeringens udspil naturligvis at der ikke er sat midler af til det og skal det blive til virkelighed

skal der findes midler det konstruktive og positive element i regeringens udspil er

væsentlig rolle i den samlede forskningsfinansiering her i landet

få mest muligt ud af de samlede investeringer skal indsatserne koordineres

mening at søge en dialog søge at skabe aftaler med fondene om deres rolle i det samlede billede og her kunne en italesættelse af den højeste ambition som en nobelpris jo må siges at være

jeg rimelig store forhåbninger og vi vil søge at holde regeringen fast på alle de fine ord jeg er også realist

at der nok er behov for at bide ministeren lige en anelse i haserne hvad jeg også har tænkt mig vi skal gøre for at sikre at man ikke glemmer løfterne nu går jeg ud fra at ministeren lidt senere vil stå her på talerstolen og forsikre os alle om at han og regeringen naturligvis vil forfølge alle målsætningerne

være spændende også at høre hvordan ministeren vil sikre at alle initiativer både udmøntes og prioriteres i hele systemet og hvordan der sikres de nødvendige midler til at det hele kan gennemføres

at høre hvordan det kan være at dansk folkeparti jo er det parti der har sikret flertallet for at der er blevet skåret på forskningsbevillingerne

nedskæringer der har været jeg er også med på at den

har været i nogle år nu skal vi på et tidspunkt

at vi bliver ved med at skære ned når vi samtidig vil have store ambitioner og gerne vil skabe en udvikling

i forhold til behovet for at få en fornyet langsigtet investering der løfter i stedet for det knæk der har været nu

er meget vigtigt at sige at nu har vi nogle intentioner vi har nogle ambitioner og så er vi nødt til at arbejde sammen

at de kan gennemføres også i fremtiden for at vi kan sikre at vi fortsat kan

som ordførerens parti jo også har støttet skar

jeg holde fast i at det det handler om i første omgang er at sætte ambitionerne op

og få lavet de rammer så vi får mest muligt ud af de midler vi har

så må vi prøve at finde flere midler fremadrettet

set meget med på jeg er også med på at vi skal finde en vej til at få aflyst de to procentsbesparelser der er så de ikke kan blive ved i al evighed

vi have det med ind som et tema

finde en vej til at sikre at der er de nødvendige ressourcer

meget interessant læsning

ikke herske nogen tvivl om at forskning og innovation har en afgørende betydning for udviklingen af vores samfund ny viden skaber nye muligheder og nye muligheder skaber grobund for vækst og velstand og nye arbejdspladser til gavn for fædrelandet god forskning er med andre ord vejen til et bedre og rigere danmark det er der ikke to meninger om derfor er det også afgørende for venstre at vi hvert år prioriterer at skabe gode rammer for at der også i fremtiden kan bedrives fremragende forskning i danmark som redegørelsen ligeledes fremhæver prioriterer vi forskning rigtig højt her til lands og vi investerer mange penge i forskning og innovation

at regeringen svinger svinger sparekniven over uddannelserne

hørte så viser redegørelsen heldigvis også det modsatte

meget højt vi investerer en procent af bnp i forskning og så længe vi

vil der hele tiden komme flere midler til forskning det vil stadig væk være det vigtigste

to tusind og sytten har vi afsat to og tyve milliard kroner til forskning og udvikling vi ligger i

stolte af og heldigvis kan vi se at de massive investeringer bærer frugt

internationalt niveau og som redegørelsen viser ligger danske forskere højt når man ser på hvilken forskning der citeres mest

er al mulig god grund til at glæde sig over men vi må samtidig ikke bruge de flotte resultater som sovepude tiderne ændrer sig og vi ændrer os med dem tiderne ændrer sig og jeg ændrer mig med dem

gælder os

verden forandrer sig hele tiden og den teknologiske udvikling løber fra os hvis vi ikke omstiller os til en mere bæredygtig produktion og danmark skal også ligge i top på forskningsområdet om ti år

jeg meget stolt af regeringens nylig fremlagte forsknings og innovationspolitiske strategi som skal gøre danmark klar til fremtiden især de to mål

og at forskning skal gøre mest mulig gavn i samfundet er en rigtig god måde at tænke forskningen anvendt på strategien bygger på otte og tyve nye initiativer der skal sikre det bedst mulige udgangspunkt for

tilslutter venstre sig fuldt ud de konklusioner og analyser som står i redegørelsen vi skal fastholde danmarks styrkeposition og fortsætte med at give

innovationsområdet de allerbedste vilkår investeringer i kvalificeret viden er som regel godt givet ud og jeg synes at denne redegørelse viser at regeringen gør meget for at give forskning og innovation de bedste

på forskning som det første da man kom til og som vi også kan se af grafen her på side to i den her redegørelse

ikke korrekt at på trods af at væksten er gået fremad udligner den vækst der kommer på grund af en procentsmålsætningen ikke nedskæringen på en milliard kroner summa summarum er der stadig væk færre penge til forskning også selv om

til at frembringe nye vigtige resultater

eksportere en masse vigtig grøn teknologi

til for eksempel usa hvor der er en meget stor

motor for en samfundsudvikling er forskningen også fuldstændig afgørende fordi det

fremover bliver lagt det handler både om at finde vigtige løsninger på på klimaudfordringerne men det handler også om hvordan vi kan indrette vores arbejdsliv på en bedre måde det kan være forskning

kurere sygdomme der er så mange områder hvor vi er dybt dybt afhængige af at den forskning

at tilvejebringe vigtige resultater for vores fremtid så forskning er sindssyg vigtig og derfor er jeg også glad for at vi har

en anledning til at diskutere det her og at regeringen faktisk laver sådan

en årlig strategi her men når det er sagt

den grad vi mangler at prioritere

ikke kan få den samme kvalitet hvis man bliver ved med at skære ned og det er altså

ministeren har på det seneste været ude at sige at man gerne vil tiltrække nogle flere private midler til forskningsområdet det er også udmærket men jeg synes vi lige må gribe i egen barm her og

at først og fremmest skal vi sikre at vi har et ordentligt offentligt finansieret grundlag

for vores forskning derfor synes jeg også at det var en fuldstændig

fra forskningsområdet det er ekstremt mange penge

det niveau slet ikke er genoprettet det synes jeg burde være helt afgørende for en regering at

og sige prøv at vi skal leve af i fremtiden så selvfølgelig er det ikke her vi skal skære

uddannelsesområdet

hvordan de rammer hele vejen rundt og forringer forholdene på vores uddannelsesinstitutioner

noget der i den grad kommer til at påvirke forskningen

de forskere jeg har snakket med fortæller blandt andet om hvordan de her nedskæringer også betyder at de er nødt til at bruge meget mere tid på

rundtomkring på universiteterne

undervise selvfølgelig mindre tid til at forske det betyder også at man er

til at bruge meget mere tid på administration bookning af møder konferencer osv fordi meget af

med til at udhule kvaliteten af forskningen fordi forskerne reelt set ikke har tid nok til rent faktisk at forske fordi de skal lave alt muligt andet

forholdene for

fra enhedslistens side vil vi gerne

til forskning og jeg kunne godt tænke mig at se at det var noget

som som regeringen ville gå ind i en aktiv drøftelse af altså hvordan vi faktisk kunne hæve ressourcerne til det her område

som det sidste vil jeg sige at

for mig er det også meget vigtigt at vi har tillid

er en vis frihed til det man skal forske i det er klart

meget vigtigt at vi prioriterer noget af den grønne forskning fordi vi

være områder hvor vi går ind og siger at her kan vi faktisk løfte og gøre noget særligt og her har danmark nogle særlige styrkepositioner

og pege på men overordnet set synes jeg at vi skal være meget opmærksomme på at flest mulige midler faktisk bliver

ud af boksen og faktisk være med til at gøre nogle af de opfindelser som kan vise sig at være ekstremt vigtige om fem ti tyve

den frihed skal vi give også til vores

der er mulighed for også at tænke lidt mere frit der det er noget af det

øger når vi har været rundt som forskningsordførere

nogle af de ting der bliver lavet rundtomkring

er det jo rigtig tydeligt at der sidder nogle meget meget kompetente mennesker i vores forskningsmiljøer

jeg virkelig tror at hvis man investerer ordentligt i dem

det er sådan en slags politiske fantomsmerter der har at gøre med finansloven som blev vedtaget for to år siden men fantomsmerter gør jo også ondt og derfor skal man selvfølgelig også høre

forskning og innovation som vi sådan set hele tiden har gjort nemlig en formue og det er jo en

og falde lidt på decimalerne men det er jo ikke desto mindre en formue vi taler om

er det overhovedet en god idé

det ville være en god idé hvis kvaliteten af dansk forskning over en længere årrække var faldet

det er den jo ikke som flere ordførere herunder socialdemokratiets egen ordfører gjorde opmærksom på

har vores universiteter et stabilt højt niveau danske forskere er utrolig flittige når det gælder publicering og de skriver ikke bare for at blive offentliggjort forskerne bliver læst og citeret i stor stil

faktisk med at ramme det høje niveau hver eneste dag året rundt

sådan at der ikke længere består en sammenhæng mellem pris og kvalitet i den offentlige sektor i danmark og det er

mere overordnet diskussion vi indkræver næsten seks og fyrre procent af vores bruttonationalprodukt i skatter og afgifter og det er det højeste skatte og afgiftsniveau

er kvaliteten så også den højeste i oecd

i hele den offentlige sektor langtfra altid der har aldrig været en direkte sammenhæng mellem pris og kvalitet i den offentlige sektor men i danmark er manglen på sammenhæng mellem pris og kvalitet så systemisk og så udtalt at det er på sin plads at tale om en form for generel krise i den offentlige sektor når det gælder om at omsætte de enorme midler der tilføres og det var jo altså den højeste procentdel af bnp i hele oecd når det gælder om at

på en måde der står mål med kvantiteten så tildelingen af midler tyder ikke på at der er en krise

sammenhæng imellem pris og kvalitet i danmark

er danske universiteter nogle af de allermest bureaukratiserede i skandinavien og det ville da være langt mere fornuftigt at gøre noget ved bureaukratiet end det er at tilføre flere midler når kvaliteten er så høj som den er så jeg kan i den grad ikke forstå socialdemokratiets argumentation hvad angår kapitel to i redegørelsen om innovation

er fuldt ud tilfreds med den fremstilling af tingenes tilstand der står at læse i redegørelsen

nogle mere generelle bemærkninger om forholdet mellem forskning og innovation hvis man skal sætte forskellen på de to ting på en formel der er nem at huske kan man jo sige at forskning er at bruge en frygtelig masse penge til at skabe ny viden og innovation er at bruge en frygtelig masse viden til at

meget meget vigtigt at huske på at den forskel eksisterer og vi skal satse på begge dele uden grundforskning kan innovation ikke lade sig gøre og uden innovation kan vi som samfund ikke skabe den vækst der både er nødvendig for at borgerne oplever velstand og nødvendig for at staten har de ressourcer der skal til for at investere

derfor er der to ting der er vigtige når det gælder forholdet imellem forskning og innovation for det første er det vigtigt at vi ikke indtager det standpunkt at det enten drejer sig om forskning eller om innovation inden for den generelle forskningspolitik for det andet må vi ikke sammenblande forskning og innovation et to forskellige ting

til gengæld er noget der koster penge og det er vel at mærke penge man ikke på nogen måde kan være sikker på at man får igen det er derfor at forskningen typisk har en stat som sponsor det er jo staterne der har de tålmodige penge eller den risikovillige kapital eller hvad man foretrækker at kalde det som er nødvendig for at man kan

noget af det vigtigste ved det moderne forskningssystem jeg kan nævne mig selv som eksempel

pierre bourdieu ham havde den franske stat investeret så mange penge i at jeg er sikker på at den franske stat aldrig nogen sinde

innovative anvendelse af bourdieu jeg selv kunne finde ud af

som jeg dengang var ansat i så det ville jo selvfølgelig være helt urimeligt at den franske stat stillede konkrete indtjeningskrav til et geni som bourdieu og hans fuldstændig banebrydende forskning mens det omvendt var helt rimeligt at min arbejdsgiver gerne ville have at min meget meget mere fodgængeragtige måde

havde fornuftigt så det er noget

vi skal have begge dele den banebrydende forskning

og den perspektivrige innovation som forhåbentlig en dag bliver til en faktura så er vi fremme ved den anden pointe jeg havde

skal stille den type økonomiske krav til forskning som vi ville have stillet til innovation

det sidste jeg lige vil sige er at der er

også fra venstrefløjen som har haft

udtale sig om politisk styring af forskningen og hvad der skal forskes i det må jeg altså advare imod på det kraftigste der skal være et armslængdeprincip til forskningen og det er altså bedst hvis det ikke er politikere der styrer hvad der bliver forsket i det skal være på baggrund af meritter det meritokratiske system og det politiske system er meget forskelligt sikkert til frustration

en forskeruddannelse og oplever at man skal stemme sig til hvad der er sandt det føles mærkeligt når man er forsker men det skal

være den bedste forskning der bliver fremmet med de bemærkninger tager jeg som jeg allerede har sagt

ordet

færdes inden for forskerkredse og er det ikke korrekt at vi mange steder bliver advaret om at konsekvenserne af de nedskæringer

er nogen sammenhæng mellem pris og kvalitet

sammenhæng mellem pris og kvalitet

ikke skal diskutere og jeg kom til at tænke på det fordi det var en meget heroisk diskussion

venstrefløjen jo overhovedet ikke kunne diskutere forandringer i den offentlige sektor

er faktisk hvad der sker i forhold til forskning og innovation jeg anerkender nemlig at pris og kvalitet ikke nødvendigvis behøver at være lig med hinanden men her

har at det der bliver dokumenteret her er

er sket noget eller særlig meget altså vi er på et meget meget højt niveau nu derfor må man selvfølgelig også have

man kan ikke blive ved med at tilføre flere midler sådan det lå i globaliseringsaftalen som ordføreren selv gjorde opmærksom

dansk forskning langt hen ad vejen fremragende og det vil den selvfølgelig også blive ved med at være når vi allokerer en procent af et bnp der i øvrigt

nødvendigt for et lille land som danmark vi kan ikke være alle steder

tal fra to tusind og fjorten herefter er det faktisk gået den modsatte vej og at det ikke har nogen effekt åbenbart ifølge ordførerens argumentation

så kom jeg til at tænke på hvem der har sagt det og det er så francis bacon der har sagt det i femten hundrede tallet han var jo filosof filosof og videnskabsteoretiker

et eksempel på hvor vigtig den humanistiske forskning er i et samfundsmæssigt

i forskningen og armslængdeprincippet i alternativet ønsker vi mere frihed til

uddannelsesinstitutionerne skal tildeles en højere grad af selvstyre og de studerende skal have mulighed for at sammensætte for eksempel bachelor professions og kandidatuddannelser på tværs og uddannelser skal ikke begrænses til om man må tage en eller to eller tre

der ingen fremtidssikring i

mener vi at der skabes incitament til eftertænksomhed tværfaglighed og et større mod til at sammensætte

uddannelser kreativt og til at stoppe op og prøve sin viden af i praksis og finde ind til sit helt eget personlige talent i alternativet ønsker vi mere kreativitet i de videregående uddannelser i forskningen at studere og forske er i sin

en kreativ proces som skal understøttes politisk

og det ufornuftige skal også tages alvorligt det gør vi ved at give de studerende og forskerne mere frirum til refleksion og idéudvikling

da forskning er en kreativ proces som ikke kan forudsiges og hvor resultater viser sig ud af det mest uventede skal forskning som jeg lige netop har nævnt i højere grad sættes fri den frie forskning er nyttig fordi den får rum til at fejle rum til refleksion og rum til at lade uventede resultater vise sig hvis vi sætter forskningen mere fri vil forskningen helt af sig selv komme frem til løsninger på de væsentligste udfordringer i vores samfund og samtidig sikre os at også de kunstneriske åndelige og humanistiske videnskaber tildeles den plads og anerkendelse som de

en forudsætning for den gode forsker er den gode uddannelse og her bliver jeg nødt til ligesom andre ordførere at understrege at den gode uddannelse kræver uddannelsesmæssige investeringer derfor er det trist at

som den har om man fejler i sit første semester

eller man fejler i sit forskningsprojekt

er det altid en del af processen i at blive klogere i dag er der for lidt plads i vores uddannelsesverdenen og uddannelsessystem til at fejle vi har som politikere et ansvar

de strukturer som vi selv har skabt strukturer og rammer som understøtter den forskningskultur der lige nu er derude en forskningskultur der

på nogle punkter er en kultur hvor resultater på kort sigt kan fremme karrieren og hvor konkurrence om forskningsmidler udgør en for omfattende og også i visse tilfælde kulturødelæggende del af

forskernes daglige arbejde så spørgsmålet er om vi kan skabe rammerne for en forskningskultur hvor det anerkendes at de store forskningsgennembrud kræver tid at gode ideer og gennembrud kræver frie rammer at de kræver tryghed og mod til at tage chancer og at der som nævnt før også er plads til den humanistiske forskning i alternativet mener vi at vi skal vise forskerne tillid vi tror på at vi skal give forskerne mere frihed

dem i langsigtede forskningsforløb også de unge forskere vi tror på at de spilder deres tid på papirarbejde i forbindelse med at konkurrere om midlerne i alternativet er vi sikre på at den frie forskning uden strategier uden altid at have konkrete mål vil komme frem til løsninger på de væsentligste samfundsudfordringer som vi står over for i fremtiden simpelt hen fordi forskningens væsen i sig selv vil søge løsninger på de til enhver tid aktuelle og mest presserende

til sidst tilbage til francis bacon for min pointe er

i fremtiden vil etiske og humanistiske spørgsmål

indførelsen af robotiseringen personlig medicin big data og andre

nogle af

spørgsmål derfor skal der være plads til mere fri og humanistisk forskning og til at

for eksempel it tech og humaniora i højere grad knyttes sammen på tværs

i højere grad giver frihed

ting sammen også ting som ikke har været tænkt sammen før

samarbejde og en tættere koordinering mellem den statsligt finansierede forskning og de forskningsfinansierende fonde

nødvendigt

banebrydende excellent forskning på linje med de allerbedste så har vi brug for at

om en ny nobelpris til danmark

som politikere kan tænke os til den

af politisk indblanding men vi skal selvfølgelig sætte mål for

vi vil prioritere de offentlige offentlige forskningsmidler til at løse

basisforskningsmidlerne

siger redegørelsen og heller ikke det er det oplagt at være imod det

faktisk er det jo sådan set hele grundlaget for forskningens natur der bevilges kun midler til forskning i danmark efter det her fine excelenceprincip det er og det skal være forskning af den allerhøjeste kvalitet der får tildelt midler så nye kvalitetsindikatorer lyder måske forjættende

der allerede er der betyder det så mindre

i mine ører knap så forjættende

og jeg glæder mig til at vi skal tale om

massive besparelser på

konsekvenser for det tager

tid det fremgår egentlig

nedbrydningen

nylig har dokumenteret en sammenligning af en lang række lande herunder danmark

langt langt færre midler

vi kan se på tværs af de initiativer

s r sf regeringens tid enige om ikke i lov men i

et loft

hvad god forskning

elsker

fordi vi har forskning i verdensklasse det skal vi ikke holde op med det skal vi prioritere for det gavner os alle sammen

indgår vi selvfølgelig til enhver tid gerne i

forskningsreserven i to tusind og atten

hjernen er et af danmarks fineste råstoffer og med forskning på allerhøjeste niveau kan vi skabe vækst og nye arbejdspladser og vi kan uddanne alle dem der skal tage et job både i det private

det offentlige

til verdens bedste forskeruddannelser

at den ønsker at etablere en nobelpagt

på nobelprisniveau med målsætningen

en massiv forskningsaktivitet der skaber ny viden i danmark

halvfjerds million kroner mere på forskning i grøn energi næste år hvilket vi fra konservatives side er rigtig glade for endelig synes jeg at vi skal rose al den gode forskning og sammenhængen mellem forskning og private investeringer

de privates investeringer i forskning udgjorde en

procent af bnp i danmark i to tusind og femten vi er stærkt afhængige af det gode sammenspil mellem forskning og virksomheder dansk eksport kommer fra virksomhederne og vi tjener penge på fornyelse og innovation som bidrager til at skabe vækst og nye

glæder mig at formanden har givet mig ordet lige her og nu og

jeg indrømmer at når man kigger på de sociale medier eller ser tv to news kan det ikke altid se sådan ud

i den succes som danmark repræsenterer viden virkekraft kloge hoveder der generation efter generation har bragt danmark til

den stærke videnstradition skal vi bygge videre på i nullerne blev der med globaliseringsaftalen investeret massivt i forskning og uddannelse vi fordoblede

det tid til at gøre status og se fremad udgangspunktet for debatten i dag er den årlige redegørelse der gør status på forsknings og innovationsområdet i danmark her

et tilbageblik over udviklingen på de mest centrale parametre

at vi i danmark prioriterer forskning højt vi investerer rigtig mange penge i forskning og innovation pengene gør gavn dansk forskning klarer sig godt danske forskere ligger højt i internationale sammenligninger vi har med andre ord et stærkt udgangspunkt men for sådan et er der også verden forandrer sig

de globale udfordringer kalder på en omstilling til bæredygtig produktion den internationale konkurrence er benhård andre lande opruster i de her år massivt på forskningsområdet dansk forskning står stærkt i dag men vi skal også være førende om fem ti år og hvis vi skal det

skal vi gøre det endnu bedre samtidig skal vi sørge for at få mest muligt ud af de mange penge som samfundet investerer i forskning og innovation og derfor er der brug for en ny strategi med nyt fokus med nye ambitioner med nye initiativer så vi kan gøre det endnu bedre og det har regeringen fremlagt med den forsknings og innovationspolitiske strategi med den manende fængende titel danmark

for at løse nogle af de konkrete problemer som er opstået over årene efter globaliseringsaftalen den har to klare mål dansk forskning skal være af højeste internationale kvalitet og forskningen skal øve mest mulig gavn i samfundet regeringen vil samtidig fastholde at der årligt afsættes mindst fru sofie carsten

af bruttonationalproduktet til forskning og udvikling det er et højt investeringsniveau sammenlignet med andre lande og med udsigt til stigende bnp vil der komme flere offentlige penge til forskning samtidig stiger de private fondes finansiering af forskning markant som man også kan læse i den årlige redegørelse det giver gode muligheder for at udføre mere forskning af højeste kvalitet med den nye strategi sætter regeringen ind med en bred vifte af initiativer som skal understøtte de overordnede mål nogle af initiativerne får virkning her og nu allerede i

flere af initiativerne lægger op til et stærkere samarbejde mellem de forskellige aktører i det danske forsknings og innovationssystem det er nødvendigt at vi løfter i fællesskab hvis ambitionerne skal hæves

andet den nobelpagt som regeringen har foreslået toppen af dansk forskning skal kunne måle sig med de allerbedste i verden de bedste danske forskere skal være på nobelprisniveau derfor vil vi arbejde for over årene

etablere særlige nobelpriscentre med ambitiøse økonomiske rammer og en lang tidshorisont centrene skal skabe banebrydende forskning i stil med den professor jens juul holst lavede da han opdagede tarmhormonet glp

virksomt til behandling af og forebyggelse af sukkersyge og for nylig har novo nordisk investeret tretten

kroner i at udvikle en pille med stoffet opdagelsen er blevet et guldæg jeg vil invitere både offentlige og private forskningsfinansierende fonde til at indgå et samarbejde om en nobelpagt for en ambition som denne

topforskere og samtidig er det vigtigt at kunne tiltrække de bedste internationale forskere til danmark derfor skal vi

have løst de meget omtalte udfordringer vedrørende regler for udenlandske forskeres bibeskæftigelse hvor jeg i flere dage nu har skullet tale med magasinet the atlantic for bare at nævne et eksempel på noget regulering som er så tåbelig at det selvfølgelig skal laves om vi arbejder på at gøre reglerne mere smidige

koncentrerer vi os om at finde et konkret løsningsforslag som efterfølgende selvfølgelig skal drøftes politisk

som også herre jens henrik thulesen dahl var inde på

første færd i forsknings og uddannelsesministeriet for nylig er der indgået en aftale

med samtlige partier i folketinget om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

bevillingssystem hvor vi i højere grad belønner uddannelse med kvalitet og gode jobudsigter

det også vigtigt at vi ikke har et snævert fokus på kvantitet men snarere på kvalitet de såkaldte basisforskningsmidler til universiteterne udgør knap ni milliard kroner årligt det er cirka fyrre procent af det samlede offentlige forskningsbudget vi agter at indføre en ny model for fordeling af basisforskningsmidler som i højere grad bidrager til at fremme kvaliteten i dansk forskning den endelige model vil vi udarbejde efter rådgivning fra en uafhængig

politiske drøftelse så må vi håbe at kvalitetskravene følger med der også

også en ting som jeg ved optager medlemmerne her og en ny model for basisforskningsmidler agter regeringen at løfte kvaliteten af dansk forskning

og hele den videnskabelige bredde det er vigtigt at vi gør begge dele

der vil blive prioriteret flere forskningsmidler til det område i de kommende år vi skal kunne byde ind med nye teknologiske løsninger og komme foran i kapløbet om at udvikle nye teknologier som kunstig intelligens og brug af store data

regeringen foreslår derfor at etablere et nyt nationalt forskningscenter for digitale teknologier på tværs af sektoren derudover vil regeringen udarbejde en handlingsplan som kan styrke kapaciteten til teknologisk forskning den skal ikke foregå afsondret fra samfundet viden skal ikke leve isoleret på universiteterne viden skal gøre gavn derfor er en vigtig ambition

skal have et innovationssystem som også herre henrik dahl var inde på

vi skal skabe ny viden i samarbejde med

de danske virksomheder og særlig de små og mellemstore virksomheder skal tænkes med her som det fremgår af den årlige redegørelse har de private forskningsinvesteringer været svagt faldende siden to tusind og otte det er en udvikling vi bliver nødt til at analysere nærmere

en række internationale eksperter om at komme med anbefalinger til hvordan vi kan løfte innovationsarbejdet i danmark til nye niveauer og endelig er det regeringens ambition at der skal bygges en bro mellem videnskaben og danskerne forskningen skal i højere grad nå ud til den brede befolkning

respekt for forskerne og vi skal hylde de og det kloge derfor er det en del af strategien at styrke formidlingen af dansk forskning og

heldigvis er der god grobund i befolkningen for det det kan jeg allerede sige nu hvor jeg har holdt flere møder og hvad jo også er dokumenteret i en meningsmåling foretaget for nylig af yougov bragt i dag i

som bygger videre på det gode udgangspunkt og gør danmark klar til at gribe fremtiden otte og tyve initiativer nogle mere kvantitative andre mere kvalitative for at være helt præcis

og nitten der er behov for politisk opbakning til at realisere initiativerne

frem til at drøfte med partierne til næste år det er mit håb at strategien sammen med den årlig redegørelse vil danne et godt udgangspunkt for en drøftelse af fremtidens forskning og innovation jeg ser frem til drøftelsen nu

kunne man ikke også kigge på at der faktisk har været et

fald i de offentlige investeringer i forskning

fra 2015 var det ikke også en mulighed at regeringen kunne sætte ind der og faktisk

forskning her så vi kan komme helt i top var det ikke noget ministeren kunne være med til

reformer ønsker at skabe vækst i det danske samfund så vi får en så stor vækst som overhovedet muligt hvorved der udløses endnu flere penge til forskningen fordi vi står fast på at mindst en procent af vores bruttonationalprodukt skal anvendes på forskning så der er en

vi ønsker ikke at

rart hvis for eksempel et parti som enhedslisten tilsluttede sig regeringens reformmålsætninger

vores samfundsøkonomi at de investeringer vi lægger i forskning

kan være med til at bringe

så hvis det rationale skal følges vil jeg gerne

jo sætte sig ned og lave en helt anden økonomisk plan end det vi taler om denne regering prøver møjsommeligt at følge noget af rationalet nemlig ved at prøve at få reformer igennem det danske folketing som faktisk skaber vækst herunder selvfølgelig investeringer i forskning og uddannelse

hvordan vi udvikler dem jeg synes jo

som ministeren og regeringen gør sig

ikke udvikler sig til mere bureaukrati som er noget af det

og som jo betyder mindre tid til den

vores opgave bliver er at mindske det så det er mindst muligt svarende til det udbytte vi har af de data vi indhenter det er jo derfor vi vil indhente international ekspertbistand

at sige hvordan kan vi gøre det her klogt og meritokratisk baseret som også herre henrik dahl sagde det og så det samtidig gør

en lang række afrapporteringer forenkling

som jeg ser det og som også andre megatrends

på tværs af forskningsområder på banen altså hvor den humanistiske forskning skal blandes mere ind i andre

et center der går på tværs af sektorer så

står i et krydsfelt mellem de to og

og det bliver vi nødt til at afdække nærmere

er vigtigt for mig at sige

at vi har oplevet før hvordan en diskussion a

der bør vi have lært af historien der bør vi have lært af for eksempel det herre henrik dahl siger

ubetinget meritokratisk

det bør der være til fagligheden men de nye opdagelser ligger bare i et samspil mellem den ypperlige faglighed og den ypperlige tværfaglighed

andet end det lillebitte forskningsområde og det glæder mig bare at at jeg fornemmer at ministeren anerkender at den humanistiske forskning bliver mere og mere vigtig

selvfølgelig har været det hele vejen igennem det

relationer er jo enormt vigtige

henrik dahl sagde nemlig at profitkravene til henholdsvis forskning og innovation er forskellige

forskning er risikovillig kapital

på meritokratisk basis hvor vi blandt andet overlader en del til for eksempel det frie forskningsråd

skal understøttes og nogle gange kan noget se mærkeligt ud

men det må vi leve med med fordi det i sidste ende